arbejdspladser og færre arbejdsløse

at være svag men dog positiv

året efter nemlig en

men danmark er tilbage på sporet

at regeringens politik virker og jeg glæder mig over

giver stabilitet i danmark og for danskerne

en ny folkeskole hvor vores børn skal lære noget mere til næste år får de flere timer i dansk og matematik og engelsk fra første klasse

med en su reform som skal få de unge hurtigere ud på arbejdsmarkedet

som vil sikre at færre bliver overladt til passiv forsørgelse

hvor vi sætter mere end halvfems milliard kroner af til at styrke vores konkurrenceevne og vores arbejdspladser

vi undtager bankerne og olieselskaberne

de mennesker der lider af en psykisk sygdom sammen med enhedslisten

enige om at indfase den to årige dagpengeperiode i ro og mag vi har sat en milliard kroner af til efteruddannelse blandt andet til gavn for dem som ikke har fået så meget uddannelse fra starten

har opnået en rabat i eu på en milliard kroner

regeringen så også sin nye vækstplan for fødevarer

finansiering regeringen har truffet vigtige beslutninger vi gennemfører reformer

bundsolid finanspolitik

at vi har pengene til at gøre det

alle mandater her i folketinget har som sagt været med vi har

for et par milliarder skattelettelser der ellers ikke ville komme det vil jeg egentlig gerne sige statsministeren

nu lige for et øjeblik siden

skal holde sin nytårstale hvor jeg forudser at statsministeren vil tale om et danmark der går lysere tider i møde

er kommet tilbage på sporet takket være en ansvarlig politisk krisestyring måske vil man ligefrem høre statsministeren mere end antyde

er det jo sket med vaskemidler og klude og koste og støvsugere som alle sammen er stillet frem af venstre til statsministeren inden

statsminister

også taget del i arbejdet siden hen for vi har deltaget i alle reformer der er besluttet mens statsministeren har været statsminister vi har bidraget til at gøre skridtene i den rigtige retning større hver gang og vi har også den glæde

jeg tror statsministeren talte om det brede og solide fundament som regeringens økonomiske politik

det var jo det som statsministeren ville rive ned

dagpengereformen det der er hele fundamentet under den økonomiske politik

set billedet at danmark er i en relativt fornuftig forfatning derfor er mit åbningsspørgsmål til statsministeren det meget enkle synes statsministeren at efterlønsreformen og dagpengereformen hvis effekter er langt større end alle andre reformer der er besluttet under den nuværende regering er gode reformer

har været et godt politisk år der er truffet mange vigtige beslutninger og det lysner sådan set for dansk økonomi så er vi enige om det og så

tvivl om at det er summen af de beslutninger vi har truffet som gør at det går bedre i danmark og der er de reformer som

politiske beslutninger

at budgetterne skrider år for år

fundamentale ting når man skal styre noget som

kan regne med at det man har budgetteret på et område

er mange elementer der har gjort at vi i langt højere grad har fået styr på dansk økonomi

at takke for kvitteringen

og så

bidrag men når statsministeren ikke vil svare entydigt på det kan statsministeren så i det mindste bekræfte de seneste tal fra finansministeriet som dokumenterer at vk regeringens tilbagetrækningsreform som statsministeren gik til valg på at rulle tilbage men som jo består endnu løfter værdien i det danske samfund bruttonationalproduktet med cirka ni og tredive milliard

øger værdien af bruttonationalproduktet med cirka tre

sig ind i forhandlingslokalet og sikre at det kunne lade sig gøre ja det var selvfølgelig socialdemokraterne og andre af de partier som indgår i

ganske enkelt ikke i overensstemmelse med

når man bliver beskyldt for overophedning af økonomien

kigger på den tidligere opposition og siger at det var

er meget glad for de aftaler vi har lavet

folketingets partier har været involveret

øger det danske bruttonationalprodukt med syv og halvtreds milliard kr

til at erkende og anerkende at grundstenen i den økonomiske politik som som vi har hjulpet regeringen

gøre endnu bedre er disse reformer efterlønsreformen dagpengereformen anerkender statsministeren at det er grundstenen i den økonomiske politik som regeringen fører er statsministeren i dag glad for at de reformer er blevet vedtaget er statsministeren i dag glad for at den megen snak fra før valget om at det

sag det gælder så mange andre sager også men hvis herre lars løkke rasmussen spørger mig om de reformer han henviser til har bidraget til

er svaret jo ja ligesom alle de andre ting vi har gjort

og seks har bidraget ligesom den efterlønsreform der blev

i gang med en erhvervsuddannelsesreform som vil sikre

høj kvalitet og at de unge ikke

så reform på reform kombineret med

er det går bedre i danmark det er rigtigt at de beslutninger der er truffet med denne regering har

og anerkender det her i dag ja de reformer har bidraget

betvivle de tal jeg har lagt frem altså små otte og halvtreds milliard kroner

mestendels noget statsministeren helst ville have været foruden og rullet tilbage og oven på det er der så bygget for femten milliard kroner fælles

hver gang regeringen støber en lille sten der kan lægges oven på dette fundament som regeringen heldigvis ikke fik revet ned

der skal vel ske noget mere

hvor vi gav skattelettelser vi har givet skattelettelser til danskerne og erhvervslivet vi så dem gerne mere ambitiøse vi vil gerne tage

inden vi nu indleder det næste politiske år to tusind og fjorten spørge statsministeren til statsministerens vurdering af det danske skattetryk det kan jo egentlig gøres så simpelt at jeg bare spørger synes statsministeren at det danske skattetryk er for højt og vil statsministeren i givet fald sammen med venstre sænke skattetrykket

egentlig dybest set den siddende regering

lars løkke rasmussen var statsminister for som har bidraget til den overophedning det andet vi overtog var et danmark hvor budgetterne år for år ikke blev overholdt så jeg håber jo

herre lars løkke rasmussen også i dag

sikre at man undgik en overophedning og at man ikke magtede at sikre at budgetterne ikke blev holdt år

en stor del af årsagen til at krisen ramte så utrolig hårdt i forhold til danmark

er så optaget af at fremhæve alle de gode ting i hans regeringstid om han også lige fik den sidste del af

med i forhold til skattepolitikken vil

en stor og omfattende skattereform hvor vi sænker skatten

og en skattereform som sikrer at deltagelsen på arbejdsmarkedet rent faktisk stiger

skattepolitikken vi ved også fra vores diskussioner om

og regeringen har den ambition at vi på den

udvikle vores velfærdssamfund

at udvikle vores velfærdssamfund er ikke så vigtigt men regeringen har jo den ambition at vi

før valget traf nogle beslutninger som nu fortsat udgør hovedhjørnestenen i regeringens økonomiske politik og som kun står der fordi statsministeren har svigtet de valgløfter

glad for at statsministeren har gjort for danmarks skyld og så fortaber

ikke i fortiden altså for det var også skidt

midt i overenskomstforhandlingerne i to tusind og otte

det var skidt for den almindelige økonomiske debat at hver gang man forsøgte at vise mådehold

blev man mødt af slagord der handlede om velfærdsmassakre det var skidt at man skabte den her mærkelige disharmoni mellem velfærd og skattelettelser hinandens modsætninger som regeringen jo efterfølgende selv har været med til at gøre

for vi har jo givet skattelettelser man ville sætte selskabsskatten op

bare på at finde ud af om det også kommer til at gå godt i to tusind og fjorten for vi vil gerne mere med den her regering

er tilfreds med det vi har lavet på skatteområdet når det for eksempel er sådan at der fortsat er en kvart million danskere som ikke har et tilstrækkelig økonomisk incitament til at arbejde

overophedning at man ikke magtede at overholde budgetterne år for år

hvor hårdt krisen ramte danmark

er det da forhåbentlig at vi skal holde bedre styr

en fast forankring i at budgetter altså

et fokus på at vi også skal gennemføre forandringer for at kunne bevare det velfærdssamfund vi gerne vil have

at vi år for år har muligheder for at investere i vores fælles velfærd så vi kan tage os af de ældre de syge

skal have den uddannelse som er så vigtig det

holder styr på økonomien reformerer balancerer tingene og på den anden side

de mennesker der har allermest behov for det

nye balance i dansk økonomi og det ville egentlig

også lige at få det sidste med i forhold til at overophedning og budgetoverskridelser

at hovedfundamentet i den økonomiske politik

udviklet sammen med regeringen er et fundament som

fred være med det det er godt

vi leder landet herfra det gør statsministeren jeg forsøger at give hende en

driver danmark herfra og sammen kan vi så glæde os over at oven på den hjørnesten som statsministeren ville trille væk er der lagt sten på sten som gør at

vi er i en relativt god situation men er den god nok

ambitionsniveau for eksempel omkring skatterne når for eksempel en gennemsnitlig familie i danmark med to børn betaler otte og tredive procent af deres lønindkomst i skatter og sociale bidrag mens en tilsvarende familie på den anden side af øresundsbroen slipper med tredive

en yderligere ambition om at vi i to tusind og fjorten skal se på hvordan vi kan drive for eksempel skatterne på de små indkomster

man lade op og være klar i arbejdstøjet

hjælpe den her regering med at træffe beslutninger der peger

bare inden for det sidste halve og hele år

til bankerne og olieselskaberne man har villet sænke arveafgiften

de allerrigeste familier i danmark

se venstres skattepolitik jeg kan huske

når statsministeren i sin indledning siger det her med at det går rigtig godt

de fleste der har set på dansk politik i den sidste uge har set en regering som vist ikke har det helt så godt der har vist været en hel del

ting omkring diverse ministerier der har vist været

de to år statsministeren har været statsminister

en masse usikkerhed det giver en masse problemer rundtomkring der er udenrigsministeriet hvor vi lige

afhøres i forhold til deres gøren og laden der er socialministeren som sidder dér som har foræret en million kroner væk som om det var hendes egne penge

og som må indkassere en stor næse fra udvalgets side ser det ud til og så er der justitsministeren som nu er forhenværende

fordi han havde vildledt folketinget og det er

den tidligere justitsminister jeg gerne vil spørge statsministeren om nemlig om statsministeren er enig med folketingets flertal i at det som herre morten bødskov gjorde sig skyldig i i forhold

var at bryde ministeransvarlighedsloven det fremgår

af ministeransvarlighedsloven at man ikke må vildlede folketinget og herre morten bødskov har jo selv erkendt at han har vildledt folketinget

et meget enkelt spørgsmål til statsministeren om statsministeren er enig i at det vi var udsat for i sidste uge var en erkendelse af at man havde brudt

man havde forestillet sig fra starten

som vi da gerne ville have været foruden jeg var meget tilfreds med min justitsminister

af retsudvalget fik en aflysning af det besøg på christiania som ikke var den

at justitsministeren ikke har sagt sandheden til folketinget og det er meget alvorligt det skal man selvfølgelig gøre

at det den daværende justitsminister gjorde over for folketinget

var at give vildledende oplysninger og er statsministeren derfor også enig i at ministeransvarlighedsloven dermed er brudt altså jeg synes det er interessant for

tager den beklagelse der er kommet til efterretning eller hvordan hun

justitsministeren for det arbejde han har gjort og jeg synes det er interessant hvis statsministeren her roser en minister som hun selv erkender har brudt

reglerne om ministeransvarlighed

klare spørgsmål er statsministeren enig i at den daværende justitsminister nu

sin egen vurdering af sagen men det er min vurdering

at justitsministeren har sagt det som man har gjort til folketinget og så har der også været en parlamentarisk konsekvens for justitsministeren for mig at se

forklaret sagen i et samråd

og har sagt at der er ting i den sag som han ville have gjort anderledes det synes jeg

nogen her i folketinget som er mere ærgerlig over det end den tidligere justitsminister

kigger man selvfølgelig interesseret gad vide hvem der så bliver dansk eu kommissær

da interessant om en person der har

om ministeransvarlighed ved at vildlede folketinget i virkeligheden er statsministerens bud på en eu kommissær derfor er det interessant for folketinget

enig eller uenig i

vildledt folketinget derfor

jeg må give på det spørgsmål jeg har oven

have gjort anderledes jeg synes

han har svaret direkte på de spørgsmål der er blevet stillet og også har udtrykt den beklagelse som han har gjort i forhold til de ting

han har villet beklage så det er svaret på spørgsmålet det

folketinget skal selvfølgelig have korrekte oplysninger

partier med undtagelse af enhedslisten har vedtaget

alvorlige økonomiske konsekvenser for

det gælder jo ikke mindst unge under tredive

særlig hårdt ramt bliver unge arbejdsløse forældre

i fattigdom med afsavn

gensidige forsørgerpligt som fremover også vil vil ramme mennesker der bor sammen i det aftaleparterne kalder for

tusindvis af mennesker som bor sammen med et menneske der er i arbejde fremover vil de ikke kunne modtage kontanthjælp regeringens argument har jo været

man skulle ligestille mennesker der bor sammen uden at være gift med mennesker der bor sammen i et ægteskab

i jyllands posten en forskel på omkring femtentusind kroner om året efter skat det tror jeg at statsministeren

enig med mig i er ganske mange penge ikke mindst for mennesker som i forvejen har en stram økonomi så mit spørgsmål er

kan forsørge sig selv og som ikke kan blive forsørget af deres familie

hvorfor er det egentlig

skal stilles ringere end mennesker der bor sammen og har forpligtelser over for hinanden uden at være gift

opdaterer kontanthjælpen til moderne tider hvor der er mange der lever sammen uden at være gift

jeg har meget vanskeligt ved at se

taler om at være moderne synes statsministeren at det er ligestilling og synes statsministeren at det er moderne

uden at være gift med hinanden stilles synes jeg betydelig ringere økonomisk set end par der

er samlevende og på kontanthjælp skal sidestilles med dem der er gift og på kontanthjælp

at alle er sikret forsørgelse svarende til to personer på kontanthjælp det vil sige knap otteogtyvetusind kroner om måneden

hvorfor det skulle være så forkert at man sidestiller

stillet økonomisk jeg kan forstå at statsministeren nu erkender

man er dårligere stillet hvis man er samlevende end hvis end hvis man er gift jeg kan bare ikke forstå argumentet statsministeren siger to ting

den her reform kommer til at medføre af

jeg tænker på det massive dyneløfteri socialrådgiverne i landets kommuner skal ud i når de skal tjekke om folk der har adresse samme sted nu også er i et ægteskabslignende forhold og hvad det ægteskabslignende forhold i øvrigt går ud på

var tale om et bofællesskab eller to veninder der bor sammen eller tre personer der bor sammen eller

besvær har den her reform skabt så rigeligt af

statsministeren siger at det vil koste penge hvis de samboende får det samme fradrag som

personer der er gift kan statsministeren ikke bekræfte at det ikke vil koste et i nærheden af hvad den her reform altså nedskæringen

at enhedslisten og fru johanne schmidt nielsen kan være imod at mennesker som bor sammen i et ægteskabslignende forhold skal stilles anderledes og bedre end mennesker der har valgt

den selvfølgelig skal gives til dem som ikke kan forsørge sig selv

hvis man ikke kan forsørge sig selv og hvis ens familie ikke kan forsørge en

rigtig god mening at sidestille mennesker som har valgt

for økonomien ude i familierne

også derfor vi har valgt at gøre hele næste år

i en langt langt ringere situation end man er for eksempel i sverige

politik at der ikke bliver gjort noget for alvor ved det her

man kalder det reformamok nogle steder men reelt set

der er ikke noget i tallene fra regeringen selv som peger i retning af at vi vil få et markant fald

for blandt andet de børn som vokser op i familier

hvor man hvor man er i en situation hvor enten den ene eller den anden ikke er i arbejde

kan give et massivt bidrag til at løse det her problem ved at lette skatten i bunden ved at sørge for at folk som går på arbejde

der svarer til cirka tyvetusind kroner om året

grundlæggende princip om at det er en dårlig idé at man skal beskatte folk inden de egentlig er i stand til at forsørge sig selv hvis man laver den her lettelse i bunden giver det også et langt større incitament til også at tage lavtlønsjob og dermed komme i beskæftigelse hvad siger statsministeren til at angribe den her problemstilling den her socialpolitiske kæmpemæssige udfordring

tohundrede og halvtredstusind mennesker som nogle siger

en rød regering og vi har stadig væk udsigt til cirka

uden for arbejdsmarkedet uden for fællesskabet

at få en diskussion op at køre om her er hvad har regeringen af intentioner på området

i vores eget udspil nemlig at løfte markant i skatten i bunden altså at give folk som er i beskæftigelse en skattelettelse der svarer til cirka tyvetusind kroner om året så man ikke betaler skat af de første fireogfirstusind

det her helt konkret i forhold til hvad det kan betyde

beskæftigelsessituation vi havde diskussionen med nogle slagteriarbejdere for nylig som fik et tilbud i citationstegn om at gå trettentusind kroner ned i løn om året for at bevare arbejdspladser

købet udbygge antallet af arbejdspladser i det her land det blev til et nej tænk nu hvis de havde været omgivet at politikere

sagt prøv at høre i får en skattelettelse på cirka tyvetusind om året

lønnedgang på trettentusind

udbygget arbejdspladserne det er den tankegang jeg

hvor meget man kan sænke skatten uden at det går ud over vores

at finde at vi har haft mulighed for at sænke skatten vi

mulighed for at reformer men vi er hele tiden optaget af den balance om at

men vi går altså ind for at finde en fornuftig balance sådan at vi ikke sænker skatterne så meget

danskerne tror jeg

at der er plads til både ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser

en bæredygtig måde samtidig med at vi løser nogle af de socialpolitiske udfordringer vi står over for jeg har selv arbejdet med handicappede

folketinget og set hvilken ufattelig tilfredsstillelse

for at komme ind på arbejdsmarkedet og det statsministeren står her i dag og siger til de mennesker som står uden for og ikke kan komme ind

de her arbejdspladser ikke opstår fordi de flytter ud af landet er at vi synes vi har gjort nok

det er da utrolig uambitiøst og det

en socialpolitisk katastrofe hvis det er det der er ambitionsniveauet for regeringen kan man finde pengene uden at skære på den grundlæggende velfærd ifølge ugebrevet mandag morgen

fem og halvtreds milliard kroner at hente ved at effektivisere

hvor mange milliarder der ligger det lille forslag som vi har

om at lette skatten i bunden som virkelig ville have en enorm effekt i forhold til at skabe nye job og dermed flytte folk fra passiv

en aktiv arbejdsmarkedsindsats koster cirka fyrre milliard kroner

en side af livet hvor tingene ikke er så lyse

og bare sige det som

regeringen er bare lodret uenig

får råd til en fornuftig balance og også kunne udvikle vores velfærdssamfund

vi skal også være lidt gode ved hinanden her ved juletid

at jeg synes det var forfriskende og rigtigt at regeringen

det går bedre i sverige end i danmark og jeg er så meget enig med økonomi og indenrigsministeren

man netop i sverige har opnået nogle store resultater og at hvis vi i danmark

samme vækstrate som i sverige så kræver det endnu flere reformer og hårde politiske valg og det er vi i det konservative folkeparti

hvis det er udtryk for regeringens politik

set det jeg vil spørge statsministeren om statsministeren er enig med økonomi og indenrigsministeren i det synspunkt så synes jeg det kunne være spændende at få en debat om hvad er vi skal gøre for at nå de samme resultater som man har nået i sverige hvad er reformer vi skal gennemføre i danmark svarende til de reformer man har gennemført i sverige så vi kan få en

offentlig sektor lavere skattetryk og bedre vilkår for virksomhederne så

at vi skal se til sverige og gennemføre reformer som de har gjort i sverige for at komme videre i retning af den samme vækstrate

den samme overophedning ramte faktisk ikke svensk økonomi

at krisen ramte hårdt fordi

styr på tingene under den tidligere regering

og det betyder også noget men ud over

fokus sat skarpt på produktiviteten produktivitetskommissionen har jo løbende rapporteret tilbage og kommer

vi nødt til at tage en drøftelse af om vi er produktive nok i danmark er vi produktive nok i den offentlige sektor er

jeg meget frem til at komme i gang med jeg håber selvfølgelig også herre lars barfoed og det konservative folkeparti vil deltage i

få sagt nu er at det

sådan at svenskerne er

op igennem nullerne

også at konservative folkeparti

meget præcis ved lære af hvorfor svenskerne

oppositionsleder der husker jeg tydeligt hvordan statsministeren skosede os

at vi skulle ekspandere finanspolitikken endnu mere jeg mener at erindre at statsministeren på et tidspunkt mente at vi skulle bruge tredive milliard kroner

at booste den økonomiske vækst i danmark så vi for alvor fik vækst og kom ud af krisen

vi havde altså haft en endnu større eksplosion i udgifterne hvis vi

den daværende oppositionsleders råd det gjorde vi heldigvis ikke men altså tilbage til sverige hvad er det for nogle reformer hvis statsministeren er enig med økonomi og indenrigsministeren hvad er det så for nogle reformer man gerne vil gennemføre i den kommende tid

flere reformer og hårde politiske valg og det er vi jo i det konservative folkeparti med på at medvirke til

socialdemokraternes skyld

hverken herre lars løkke rasmussen eller herre lars barfoed man bør

vi kan lære af svenskerne blandt andet i forhold til højere produktivitet og der kommer vi i gang med det store arbejde på den anden side af nytår men vi kan jo

jeg jeg synes vi skal gennemføre reformer i sverige har de klart et lavere offentligt forbrug

at få en endnu lavere selskabsskat end vi har det i danmark de har sænket personskatterne mere end vi har i danmark og de har flere andre ordninger for eksempel

end vi har i danmark på halvtredstusind

sort arbejde sådan er der en lang række ting hvor vi kan lære af hvad man har gjort under en konservativt ledet regering i sverige jeg ved jo godt at statsministeren er mere med på at lave reformer når statsministeren er i regering

opposition og derfor fornemmer jeg lidt at det måske haster

udbetalt og en af de ting som vi også diskuterede på min foranledning

for fjorten dage siden var specifikt

fordi regeringen dér har lavet

ting der ellers gælder i forhold til udbetaling af børnechecken

sendt tilbage til ens hjemland hvor børnene opholder sig der lavede vi jo i to tusind og ti sammen med den daværende regering et optjeningsprincip der gjorde

skulle være i danmark i i hvert fald to år før man kunne få den fulde børnecheck sendt til hjemlandet men regeringen

og det var det jeg tog op for et par uger siden

har fjernet det her optjeningsprincip så man får

i hjemlandet så sendes der altså nu fra dag et

der fremgår af den danske lovgivning og derfor

til for det første at bekræfte det hun sagde foran pressen for fjorten dage siden nemlig at regeringen rent faktisk administrerer i strid

fordi man administrerer efter

og det andet spørgsmål er naturligt at statsministeren forholder sig til i dag er så selvfølgelig på hvilket hjemmelsgrundlag

man kan gøre det som mindretalsregering at man vælger at administrere i strid med med dansk lov fordi europa kommissionen har et ønske om det de to spørgsmål altså en bekræftelse på tingenes tilstand og

for fjorten dage siden og det hånede statsministeren mig for altså i forhold til det der med om det bare var en måned der var afgørende for hvornår regeringen kom med

gået i folketinget med et lovforslag der ændrede på dansk lov men det har man jo ikke gjort og der henviste jeg jo sidste gang statsministerens opmærksomhed på regeringens eget lovprogram hvor der stod at man ville komme med et lovforslag i november måned der rettede op på det her

det sidste den afgående skatteminister nåede at gøre var at indkalde til forhandlinger

statsministeren forholde sig til spørgsmålet hvad er hjemmelsgrundlaget for

jeg må insistere på at regeringen fortæller folketinget her i dag i den her spørgetime

haft to uger til at forberede den her diskussion og jeg

se på statsministerens notater foran

må man også kunne fortælle på hvilket hjemmelsgrundlag man mener at kunne regere det her land i strid med dansk lovgivning man kunne være kommet med et lovforslag i efteråret man havde skrevet det i sit eget lovprogram man har ikke gjort det fordi der ikke

her i folketinget for at lave den danske lov om men hvordan kan regeringen så som mindretalsregering mindretalsregering administrere i strid

eller at vi får en åbningsskrivelse

jeg slutter afstemningen

det er ikke tilfældet og så går vi til afstemning

dagpengereformen betyde sociale problemer hendes svar var nej

vi har til førstebehandlingen af dette

om hun så havde ret i det hun sagde dengang og her var svaret knap så entydigt selv til folketingsvalget var en stor del af den danske befolkning i tvivl men man må jo sige at dette billede har ændret sig selv venstreborgmestrene rundtom i landet er ikke i tvivl længere og giver nu venstrefløjen ret de fleste kender nogle som vil komme i vanskeligheder og de fleste kender nogle som ikke

første juli to tusind og tolv

ikke vil finde os i at folk bliver ladt i stikken og derfor indfaser vi nu også den dagpengereform på en mere nænsom måde så ingen vil vågne op den første januar og finde ud af at de har meget lidt at leve af samtidig med at vi jo laver nogle bedre indsatser for at få dem tættere på arbejdsmarkedet

folk mere trygge vi har samtidig skabt arbejdspladser og vi har samtidig kigget fremad vi har brugt historisk mange penge på

brugt historisk mange penge på uddannelser og vi har sikret flere gode tiltag i de reformer vi har lavet netop for at få rigtig mange tættere på arbejdsmarkedet nu kigger vi også fremad og prøver på

beskæftigelsesindsatsen bedre og lave

som bliver mere nutidig

den blev lavet midt i en krise med høj arbejdsløshed at venstre slet ikke har villet være med til at løse de problemer som de selv har skabt

i arbejde jeg kan dog ikke lade være med at glæde mig over at dansk folkeparti er med til at stemme for det her

regeringen sammen med enhedslisten har peget på en god løsning

vi selvfølgelig kigge på altså en dagpengereform som netop skal være så tryg

lave en bedre indfasning så folk kan

for os drejer det sig jo ikke kun om at lave

det drejer sig mindst lige så meget om at få folk i arbejde der

man ikke bruger ordet indfasning indfasning er en direkte accept

dagpengesystem som folk kan være trygge ved tredivetusind venter altså i øjeblikket på at få ordentlige

vil miste deres dagpenge og derfor har vi indtil nu sikret dem et et fornuftigt grundlag så de rent faktisk kan få en god jul nu og

nu skal ske samtidig går vi jo ind og diskuterer den her nye

regeringen dæmmer op for det problem som den selv taler op og taler op

danskere som ikke kan komme i job fordi væksten ikke er tilstrækkelig i danmark

tale op hvordan vi får skabt arbejdspladser i stedet for at kritisere tidligere ministre de ministre der

som sidder derovre så hvis det er således at man ønsker at ændre tingenes tilstand og forlænge dagpengeperioden

med enhedslisten man skal ikke vende sig mod venstre

med nogen forslag de har bare tænkt

her har vi jo netop gjort alt hvad vi kan

med akutjob det kan være akutindsatser det kan være at få folk i uddannelse det kan være at skabe arbejdspladser og det kan nu være

til det her men jeg tror ikke at herre karsten lauritzen har ret jeg tror at der er rigtig mange mennesker der

ingen ting når de står op dagen efter nytårsraketterne så jeg hopper ikke på den der jeg er sikker på at de synes det er

folk den chance giver den her regering

den rigtige periode så finder vi ud af hvordan vi skal være fleksible og hvordan vi skal gøre tingene regeringen vil komme med et udspil oppositionen vil komme med et udspil og så forhandler man det synes jeg er en rigtig god og

hellere bruge pengene på at investere i menneskers fremtid end hun vil bruge pengene på at forlænge dagpengeperioden så forsøger den socialdemokratiske ordfører igen og

men jeg interesserer mig for de her mennesker som ikke har noget at leve af det er også netop derfor at vi igen og igen kigger på en masse gode ting at lave til dem at vi igen og igen skaber flere arbejdspladser

i uddannelse og at vi igen og igen sørger for at de kan være trygge og det her

fru ellen trane nørby sige at venstre rent faktisk gerne vil skaffe de her mennesker arbejde men igen er jeg bare nødt til at spørge alle folk

arbejde til alle de her mennesker hvor er det det har jeg bare endnu ikke

har fuldstændig ret i at vi stemte imod

dengang vi gik til valg gerne ville noget andet

men et flertal i folketinget sagde noget andet

netop de ting vi gør nu derfor hjælper vi de her mennesker derfor skaber vi tryghed derfor skaber vi arbejdspladser derfor sørger vi for at få en masse i uddannelse derfor gør vi alt hvad vi kan for at hjælpe de her mennesker og det undrer mig bare at venstre og herre joachim b olsen fra liberal alliance er fuldstændig ligeglade

alt muligt andet og ikke prøver at hjælpe os med det

men

på en god og åben måde at diskutere en kommende

dagpengereform jeg tror ikke det kan siges tydeligere men jeg siger det gerne de næste ni til

bukser og tænker hvad har vi at leve for efter jul de mennesker er jeg bare nødt til at interessere mig for og derfor er

regering jo ikke diskutere med nogen men det vil vi gerne men jeg er altså bare nødt til

beskæftigelsesministerens synspunkt om at dagpengeperioden kun skal være på to år fordi hun og regeringen hellere vil bruge pengene på noget andet end på at have en fire årig dagpengeperiode som er socialdemokraternes

jensens synspunkt om at dagpengeperiodens længde på to år er noget som er blevet påtvunget socialdemokraterne af et flertal i folketinget og som

skal diskutere med hvad er socialdemokraternes holdning

de skal vide hvad de har og vi indfaser den to årige dagpengereform det vi siger at vi indfaser den er netop

den vi har men så er vi også bagefter

vi altid sagt og det holder vi fast i jeg kan bare ikke forstå at herre ole b olesen ikke forstår

tænker

de her mennesker kommer tættere på arbejdsmarkedet vi skal sørge for at de er trygge at de har mulighed for at få nogle gode indsatser at vi

gav dem mulighed for akutjob og gav dem mulighed for uddannelse

nu også gør alle mulige andre indsatser som jo

mennesker og det er derfor at rigtig glad for at vi også løbende

som hvis ikke vi havde haft en rød regering

vi gør ikke ligesom venstre har gjort over for de her mennesker skuffe skuffe skuffe skuffe vi går sådan set ud og siger i kan regne med at fra

en borgerlig regering i dag for så vidste man i hvert fald

ikke noget at leve af om fjorten dage

bare nødt til at sige det det er det mennesker går op i det er det der interesserer dem det er tryghed at de har noget at leve af så vi sammen også

mennesker

hvert

komme tættere på arbejdsmarkedet det er det der interesserer mig det interesserer mig at få dem i gang og ved siden af skaber vi jo netop arbejdspladser det er derfor jeg er så rørende enig med min

da det ikke er tilfældet er forhandlingen sluttet

vedtaget det er vedtaget

tiltrådt af et flertal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

da det ikke er tilfældet er forhandlingen slut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

da det ikke er tilfældet er forhandlingen

ændringsforslag som netop vil sikre en overgangsordning for de små medier som eksempelvis samsø posten

det her lovforslag fortsat på ingen måde lever op til det der var ønsket nemlig at modernisere

mediestøtten gøre den reel platformsneutral og sikre

som også gjaldt ind i fremtiden og at det derfor er en utilstrækkelig lovgivning som vi har tænkt os at stemme imod ved

behandling vi skal bede om at lovforslaget kommer tilbage til udvalget mellem anden og tredje behandling så vi kan få afgivet

også bortfaldet ønskes afstemning om ændringsforslag nummer fem syv og ændringsforslag nummer ni tretten

at lovforslaget henvises til fornyet udvalgsbehandling

er at dræning stadig væk kan være årsag til at man nedklassificerer vandløb som stærkt modificeret

er at ministeren tre gange under en vandplans tilblivelse kommer til forligspartierne for at tage en debat om ambitionerne for mål og indsats på miljøområdet

vigtigt om konsekvenserne af disse ambitioner man kan sige det lidt på en anden måde kommer det her til

ødelægge vækst og arbejdspladser det er det der kommer nogle beregninger om tre gange under sådan en plans tilblivelse

bliver gjort så åbne at der bliver mulighed for lokal kompetence til at beslutte

forbedring af miljøtilstanden

der kommer senere en debat om mål og indsats så når man stemmer for her

stemmer man ikke for miljømæssige mål eller indsatser man stemmer alene for en proces

at få løst udfordringerne

landbrugets indtjeningsevne i den proces og det er vel også forventeligt

men jeg vil måske også være optaget af at sikre det der handler om at vi faktisk lever op til kravene om at få en ordentlig tilstand i vores vand og i vores vandmiljø

alle de eu venlige partier vel burde være mere optaget af at sikre blev gennemført på en tilfredsstillende måde end jeg er men da det her jo handler om at sikre vandmiljøet

medvirke i de processer der handler om indholdet

været en rigtig god

ændret noget i lovgivningen som vi ikke enten synes er positivt eller som vi betragter som værende neutralt

ikke er med i ændringsforslagene i dag og som først kommer ved tredjebehandlingen men som man jo lige så godt kan få sagt et par venlige ord om i dag også det har været diskussionen af hvordan vi sikrede

på mindst samme niveau som de er i den gældende lovgivning

det har været en lille smule kompliceret blandt andet fordi man flytter ting fra en lovgivning til en anden lovgivning og ikke formulerer sig præcis på samme måde

give anledning til noget usikkerhed om hvad konsekvenser det vil have i den virkelige verden

så udarbejdet et par ændringsforslag som vi behandler ved tredjebehandlingen og som

også når det handler om beskyttelsen af drikkevandet kommer godt ud af at gennemføre den her lovgivning

både tilslutning til de ændringsforslag vi tager stilling til i dag og de ændringsforslag vi skal tage stilling til ved tredjebehandlingen og også en klar tilkendegivelse

sikre at vandmiljøplanerne kan gennemføres på en måde der både sikrer miljøet sikrer

for at tjene penge i erhvervslivet og sikrer en demokratisk proces hvor både lokalbefolkningen

da det ikke er tilfældet er forhandlingen slut

partierne bag den her reform om at overveje

lempelser i holddelingsreglerne det vil altså sige at de her to lovforslag er med til at give os en niveauopdelt folkeskole i enhedslistens optik er en niveauopdelt folkeskole

folkeskole vi kender i dag hvor smedens søn går i klasse med

i fællesskab når

det fordi det undrer mig at ministeren

forestilling om at niveaudeling vil være godt for de dygtigste i stedet for at sørge for at skolerne bliver bedre til at bruge de muligheder de

dag det må være ren ideologi samme år sagde ministeren som daværende uddannelsesordfører for socialdemokraterne min skepsis går på at der bliver så meget holddeling at vi i realiteten får a

jeg kan ikke forstå hvorfor ministeren har ændret holdning til det her spørgsmål jeg mener godt at

uden at have et opgør

have et opgør med enhedsskolen det synes jeg virkelig at partierne bag de her lovforslag skal overveje meget kraftigt indtil på fredag hvor der er

netop af de grunde som enhedslistens ordfører selv har nævnt så vil enhedslistens ordfører godt bekræfte at det faktisk

at man ikke må lave fast

betyder at vi får a og b hold jeg frygter at det her betyder at vi får en niveauopdeling

et lovforslag som laver et opgør med halvtreds procentsreglen

det er altså en undervisningsminister som udtaler sig om en reform som vil ændre samtlige folkeskoler i danmark

midt i undervisningen som vil indsætte pædagoger som undervisere

rigtig mange danske børn en stor del af deres fritid

meget meget spinkelt vidensgrundlag som simpelt hen ikke er anstændigt i forhold til at gennemføre så omfattende en reform derfor har vi igen fra liberal

indkaldt undervisningsministeren til et samråd som bliver afholdt her i eftermiddag hvor vi endnu en gang vil forsøge at spørge ministeren hvad det

reform er baseret på

muligt at bruge sin sunde fornuft og når man indfører

er folkeskolereform jo ikke efterspurgt af forældrene den er ikke efterspurgt

eller de elever som nu skal have en lang varieret skoledag derfor mener jeg også på den baggrund at der ikke er dette solide evidensgrundlag og da den ikke er efterspurgt at det er noget af det ringeste lovarbejde jeg overhovedet har set fra den her regering

der er meget få forældre der faktisk er

man gør i hjørring hvor man lukker sfoerne det vil sige

og være sammen på børns egne præmisser bliver nedlagt

sfo tiden bliver lagt ind i skolen nogle af pædagogerne følger med de skal nemlig undervise det

er klar over at det at sætte pædagoger til at undervise ikke er ordentligt hverken for pædagogerne eller for de børn som skal have et højt fagligt niveau

første gang ideen om en helhedsskole

fagligheden og barndommen og legen i ét og det er må man sige temmelig effektivt men altså ikke særlig ordentligt og i hvert fald ikke i børnenes interesse

at udvide dansk sprognævns opgaver til også at varetage dansk tegnsprog på samme måde som dansk sprognævn varetager det danske skriftsprog regeringen deler ambitionen om at højne dansk tegnsprogs status jeg synes der er gode intentioner og tanker bag lovforslaget og jeg bidrager gerne med ideer og viden i det videre forløb med behandlingen af lovforslaget dansk tegnsprog er et selvstændigt sprog med egen grammatik og udviklingshistorie og dansk tegnsprog er en stærk del af døves identitet og kultur på samme måde som det danske sprog er det for hørende der er på den baggrund et stort ønske i miljøet af døve om at få sat tegnsprog på den politiske dagsorden det ønske skal vi selvfølgelig lytte til

også undersøge hvordan vi kan højne tegnsprogs status på en god og meningsfuld måde jeg synes det

godt udgangspunkt for en drøftelse af mulighederne der er brug for en balance mellem intentionerne bag forslaget og den måde det gennemføres på i praksis der er tre ting jeg synes er vigtige at have for øje i den forbindelse for det første at vi kan se en god og fagligt begrundet mening i den endelige ordning for dansk tegnsprog for det andet at vi ud fra et ressourcemæssigt synspunkt ikke får opbygget parallelle kompetencer flere steder på tegnsprogsområdet og for det tredje at vi udnytter den opbyggede viden der allerede eksisterer på området tegnsprog er et komplekst sprog som kræver meget specialiseret viden at arbejde med endelig skal jeg selvfølgelig som minister

nævne at vi skal finde finansiering forslaget regeringen støtter således intentionerne i det fremsatte lovforslag og jeg opfordrer til at det i forbindelse med behandlingen af lovforslaget nøje overvejes hvordan den mest hensigtsmæssige form kan være jeg bidrager som sagt

at vi fremover giver tegnsprog en formel anerkendelse i dansk lovgivning og giver dansk sprognævn mulighed for at udvide sit virkeområde til også at

af det danske tegnsprog varetagelsen inkluderer

at dansk sprognævn skal indsamle nye ord ordforbindelser og ordanvendelser samt besvare spørgsmål fra myndigheder og offentligheden om brug af sproget dansk tegnsprog bliver i dag benyttet af

det er et selvstændigt sprog det har egen grammatik syntaks og udvikling og der er ikke tvivl om at sproget ikke bare er et praktisk kommunikationsmiddel sproget er også en vigtig del af døves identitet

det er derfor det er så vigtigt at vi anerkender tegnsproget varetager det og sidestiller det med det talte danske sprog lovforslaget bidrager

danmark herefter overholder fns handicapkonvention konventionen dikterer jo at deltagerstaterne skal anerkende og fremme anvendelsen af tegnsprog hvilket vi med dette lovforslag bidrager væsentligt til i dag er danmark det eneste land blandt de nordiske lande som ikke anerkender tegnsprog lovgivningsmæssigt og det ønsker vi som forslagsstillere at ændre jeg håber og

høre at lovforslaget får en

bred opbakning vi ser frem til udvalgsarbejdet og venstre støtter naturligvis forslaget

døvemiljøet længe har været ønske om at dansk tegnsprog som benyttes af mange tusinde danskere sikres anerkendelse og en stærkere status tegnsprog er ikke bare et hjælpemiddel til folk der ikke kan høre men et sprog med sin

også er nævnt heroppefra som bør anerkendes som tegnsprog allerede er blevet

i de øvrige nordiske lande herudover foreskriver fns handicapkonvention at tegnsprog i højere grad bør fremmes og anerkendes og socialdemokraterne er derfor også

det også indbefatter varetagelse af dansk tegnsprog spørgsmålet er hvordan den nærmere organisering af den indsats skal finde sted det synes vi der er god grund til at

i i det videre arbejde med lovforslaget det er utrolig vigtigt at vi

kompetencer og det faglige miljø der allerede er til stede inden for dansk tegnsprog og også nøje overvejer hvordan vi bedst anvender ressourcerne det ser vi frem til at diskutere

jeg skal meddele at det samme gælder radikale venstre

konkludere at det har virket efter hensigten så regeringen nu er blevet lidt klogere og at herre mogens jensen nu også

en god idé på linje med dansk folkeparti venstre konservative liberal alliance

havde anerkendt tegnsprog som et selvstændigt sprog den daværende kulturminister herre uffe elbæk fra de radikale afviste på regeringens vegne at gøre tegnsprog til et anerkendt sprog det fremgik endvidere at de nordiske lande allerede havde anerkendt tegnsprog

selvstændigt sprog men regeringen ville ikke tage et sådant skridt og derfor er det også glædeligt at der nu er et flertal uden om regeringen for at anerkende tegnsprog

bemærke at regeringen har noteret sig det er kun glædeligt for tegnsprog er et selvstændigt sprog og det skal behandles som sådan det vil betyde meget for de mennesker der benytter sig af tegnsprog men vi skal også have afsat nogle midler så tegnsprog kan

som et sprog og det er blandt andet baggrunden for forslaget om at dansk sprognævn skal følge tegnsprogets udvikling lovforslaget lægger op til at det skal ske i dansk sprognævn sprognævnet har så i et notat til os og til udvalget fortalt og udtalt at det ikke har ressourcer eller kompetencer til at løfte opgaven og foreslår derfor at det skal lægges der hvor der er et fagligt miljø dansk folkeparti vil derfor i forlængelse af ministerens svar til sprognævnet foreslå at ministeren indbyder til forhandlinger om hvor varetagelsen af dansk tegnsprog skal

har været et udtalt ønske i mange år og den organisation har arbejdet hårdt for at få os som politikere til at interessere

for deres ønske det er som flere har været inde på allerede tilfældet ikke bare i en lang række af vores nordiske nabolande men også i mange andre lande at det lokale tegnsprog har en officiel anerkendelse en tilsvarende anerkendelse har vi

og alene den symbolske anerkendelse af at det danske tegnsprog er sit eget sprog med sin egen grammatik som flere var inde på sin egen

er et meget stærkt ønske og vigtigt i sig selv dertil kommer det som lovforslaget rummer nemlig at man også går ind og understøtter det danske tegnsprog forskningsmæssigt og følger dets udviklingshistorie det er også vigtigt for at sikre at tegnsproget stadig udvikler sig og stadig styrkes

også henvist til fns handicapkonvention

det fremgår at medlemsstaterne som som har tilsluttet sig handicapkonventionen forpligter sig forpligter sig til at anerkende og fremme anvendelsen af tegnsprog så det er jo også en del af baggrunden for den diskussion vi

er at mange flere elementer med til at sikre at tegnsproget reelt kan udfolde sig et af de stærke ønsker

handler jo om at der også findes kulturtilbud som er tilgængelige for tegnsprogsudøvere

drøftelser både hos ministeren

udvalgsarbejdet om hvordan vi skruer en sådan anerkendelse og en sådan fremme af dansk tegnsprog sammen jeg har også bemærket dansk sprognævns svar til udvalget og en model kunne måske

være at tale om et dansk tegnsprogsnævn og

et samarbejde mellem sprognævnet og det og eventuelt også et samarbejde med de kræfter der sidder og

få diskuteret en mulig finansiering det er en absolut svaghed ved det her lovforslag at der ikke følger penge med og der mener jeg at vi er forpligtet til at prøve at se om vi kan finde en løsning på det

ikke bliver bakket reelt op af den økonomi der skal til

og væsentligt for ethvert menneskes dannelse ethvert menneskes identitet

samkvem og samvær med andre mennesker vi kommer

kunne realisere fns handicapkonvention og det synes jeg bestemt også er noget vi kan være stolte af

af indholdet i lovforslaget men det har jeg et meget stort håb om at

ligesom finansieringen også forestår som et problem vi ser fra liberal alliances side frem til udvalgsbehandlingen og glæder os over at det ser ud som om dette lovforslag bliver vedtaget med et meget bredt flertal det synes jeg klæder

positive modtagelse forslaget har fået også i regeringen det er vi glade for

tegnsprog skal forankres i dansk sprognævns sekretariat

vi vil naturligvis være meget villige til at have en dialog også med ministeren om hvordan den nærmere udformning

bringer os også og det er jo nok så vigtigt

anvendelsen af tegnsprog og det er det der ligger i

tegnsprog skal varetages i regi af dansk sprognævn

er i stand til at varetage formidling af sprog og følge et sprogs udvikling men det er klart at det skal kombineres med faglige kompetencer der knytter sig særligt til tegnsprog som sagt

producere og udgive skrifter og vejledninger om dansk tegnsprog at besvare spørgsmål om brug af tegnsprog og løbende indsamle nye ord ordforbindelser og

ordanvendelser tegnsprog er en vigtig del af flere tusinde

og hørehæmmedes identitet og kultur og derfor vil vedtagelsen af dette lovforslag også være en anerkendelse af denne gruppe i vores samfund og af deres særlige identitet og kultur det konservative folkeparti kan naturligvis støtte

i øvrigt selv havde hjulpet med at finde

store arbejde og at jeg på det tidspunkt anerkendte

tegnsprog er et modersmål for dem der bruger tegnsprog i deres hverdag og dermed skal paralleliseres med alle andre modersmål det er bare sådan at vi i danmark ikke har tradition for sproglove og derfor har dansk

forgæves fremsat forslag om sproglove flere gange det er fair nok at vi har politisk uenighed om

den type formelle ting det

sprognævnene i de nordiske lande har helt forskellige opgaver og derfor er der ikke er en parallelitet imellem de fem

nordiske landes sprognævns opgaver

understrege og bekræfte over for de øvrige ordførere der har været inde på det samme tema at jeg forudser

til at vi drøfter hvordan vi får

som udgangspunkt kun tildeles personer der ikke har en uddannelse over erhvervsakademiniveau

som har allermest brug for yderligere uddannelse nemlig den gruppe af danskere der aldrig har taget en kompetencegivende uddannelse i ungdomsårene men som har været på arbejdsmarkedet i en årrække denne gruppe er ofte i fare for at ryge ud af arbejdsmarkedet på grund af eksempelvis udflytning af arbejdspladser og derfor er det vigtigt at tilbyde netop den her gruppe en mulighed for et uddannelsesmæssigt løft ordningen

i forbindelse med en reform af området og derfor synes jeg det er fint at

ikke omfatter de personer som efteruddanner sig på deltid hvilket burde imødekomme de bekymringer som også har været rejst i høringsprocessen venstre kan naturligvis støtte lovforslaget

på uddannelsesområdet

hvor voksen suen blev introduceret

især at styrke indsatsen for de kortuddannede

målretning af indsatsen mod mennesker uden uddannelse eller med en kort uddannelsesbaggrund målretningen indebar at den offentlige finansiering i højere grad end tidligere blev prioriteret til personer som i ungdomsårene ikke havde fået en kompetencegivende uddannelse

to tusind at prioriteringen af kortuddannede indebærer at virksomhederne og den enkelte selv vil få et større ansvar i forhold til finansieringen af indsatsen for de bedre uddannede og i forhold til den mere virksomhedsrettede undervisning

andre end den oprindelig var tiltænkt

af svu på videregående niveau udbetales i dag til folk der har en videregående uddannelse i forvejen

ordningen var tiltænkt nemlig dem med ingen eller kort uddannelsesbaggrund eller dem som har en forældet uddannelse prioriteringen af de kortuddannede hænger godt sammen med vores fokus i vækstplan dk det såkaldte dobbelte uddannelsesløft vi skal løfte flere fra ufaglært til faglært

lovændringen betyder jo så

svu bortfalder for personer der allerede har en mellemlang eller lang videregående uddannelse er det så et udtryk for at regeringen ikke mener at det er vigtigt at denne gruppe også opkvalificerer sig

er det selvfølgelig ikke for livslang læring er vigtig for alle grupper i samfundet

efteruddannelse på deltid berøres ikke af lovforslaget

det fortsat være muligt på samme vilkår som i dag

er jo netop tiltænkt folk på arbejdsmarkedet som så oppebærer løn samtidig med at de uddanner sig på deltid

med til historien at hovedparten af deltagerne i veu ikke modtager svu så det er altså muligt at tilrettelægge uddannelsesforløbet sådan at man ikke er afhængig af svu for at kunne uddanne sig

har en mellemlang eller lang videregående uddannelse må altså forventes at kunne uddanne sig i arbejdstiden eller i fritiden sådan som

rigtig mange som benytter systemet og sådan vil det

altid være at man som arbejdsgiver

der nu bliver mindre efteruddannelse for alle med videregående uddannelser men helt grundlæggende mener vi at det må være arbejdsgiverens ansvar at sikre medarbejdere den nødvendige efteruddannelse det er en del af en fornuftig personalepolitik at man naturligvis er interesseret i at fastholde og udvikle sine medarbejdere det understreges også

en undersøgelse som ftf ftf har lavet der viser at kun fem og tyve procent af deres medlemmer som går på efteruddannelsesforløb får svu støtte

klarer sig uden samtidig

ingen tvivl om at det er langt sværere for medarbejdere med ingen eller lidt uddannelse at få efteruddannelse så derfor giver det rigtig god mening at fokusere på disse grupper

med lange videregående uddannelser

når vi nu ikke har penge til at

det vil sige dem med mindst uddannelse dermed går vi også tilbage til det der oprindelig var formålet med svu ordningen

blev indført i to tusind og et dengang var formålet nemlig først og fremmest at efter og videreuddanne mennesker der havde mange år på arbejdsmarkedet men kun lidt uddannelse med i bagagen nu målretter vi så ordningen ved at ligestille

for personer med en mellemlang eller lang videregående uddannelse med efteruddannelse på deltid deltid har nemlig hele tiden været uden

ikke påvirkes af forslaget lovforslaget ændrer kun mulighederne for at gennemføre heltidsuddannelse med svu

og mulighed for at få drømmejobbet derfor er det heller ikke nemt for os at skulle foretage de besparelser på statens voksenuddannelsesstøtte som dette lovforslag lægger op til men i en tid hvor der er så stort et pres på de offentlige udgifter som

er vi indstillet på at det desværre er nødvendigt at målrette statens midler til efter og videreuddannelse noget mere statens voksenuddannelsesstøtte bliver med andre

fremover tilgængelig for dem som har allermest brug for den nemlig de ufaglærte og dem med de korteste uddannelser statens voksenuddannelsesstøtte kommer også til at gå til dem med forældede uddannelser

som bekendt dem med de korteste uddannelser der er i størst risiko for at falde ud af arbejdsmarkedet fordi de ikke kan leve op til kvalifikationskravene på arbejdsmarkedet derfor finder vi i sf også at målretningen af statens voksenuddannelsesstøtte til deres fordel er forsvarlig samtidig finder vi det positivt at lovforslaget ikke påvirker mulighederne for efter og videreuddannelse på deltid det er alene ressourcerne til efter og videreuddannelse tilrettelagt som heltidsuddannelse der nu prioriteres

mener regeringen at vi i danmark

at den offentlige sektor skal moderniseres

er gode muligheder for efteruddannelse

er netop statens voksenuddannelsesstøtte der skaber de muligheder især for de mennesker som arbejder

ændringer i vores efteruddannelsessystem men jeg kan ikke forstå hvorfor et flertal i den her

det var jo først da vi fik

pædagoger lærere og socialrådgivere og sygeplejersker for alvor begyndte

er i vores velfærdssystem som skal være med til at udvikle vores velfærd og det kræver altså at de har mulighed

det her lovforslag er en lille smule urimeligt

tage efteruddannelse at de skal blive bedre til klasserumsledelse at pædagogerne skal blive bedre til inklusion at sygeplejerskerne skal blive bedre til velfærdsteknologi og skal kende den nyeste velfærdsteknologi hvis de her grupper skal kunne det

sige at lige præcis for de her grupper er der

efteruddannelse samtidig med at nogle af dem som lige er blevet færdige med deres professionsbachelor kan få en fod inden for på arbejdsmarkedet

forskellige ordførere at man gerne vil fokusere på de grupper

de korteste uddannelser det kan jeg sådan set godt forstå det synes jeg også er vigtigt sympatisk men som

korrekse mig hvis det er forkert så er de penge man sparer her nogle penge som bliver brugt til regeringens erhvervsuddannelsesreform

set ikke er efteruddannelse men som er ungdomsuddannelse jeg synes

ad en helt forkert vej hvis det skal

for at få gode ungdomsuddannelser skal

eller for at få gode efteruddannelser skal have dårligere ungdomsuddannelser

det handler om at prioritere

det ville klæde regeringen at prioritere uddannelse frem for at prioritere

af salen enhedslisten støtter ikke

sektor i stedet ville det være oplagt at tage fat på noget af al den detailregulering som den offentlige sektor bruger så mange ressourcer på og som ikke giver noget udbytte for borgerne når regeringen sparer på dette område er det for at bruge pengene et andet sted i verdens største offentlige sektor det undrer vi os naturligvis over hvis man i stedet gav pengene tilbage til borgerne så de selv kunne vælge om de ville bruge uddannelse eller andet ville det give mening skattelettelser er forudsætningen for vækst

vi gerne rose regeringen for at den evner at reducere offentlige omkostninger samtidig reserverer man midlerne til videreuddannelse for folk med lav uddannelsesbaggrund hvilket vi finder sympatisk pengene skal bruges dér hvor behovet er størst med dette forslag

vil videreuddannelsesmulighederne for faggrupper som for eksempel lærere og sygeplejersker blive forringet det ser vi på med en vis bekymring svaret må derfor være at man giver mere frihed til de institutioner hvor sådanne faggrupper er ansat de frie skoler modtager et langt lavere tilskud fra det offentlige per barn end folkeskolerne gør

både i livet generelt og for statens pengepung

ikke er det mest ideelle forslag dog stemme for da der er tale

tak

synes jeg er prisværdigt lovforslaget afspejler at danmark i dag er i en situation hvor der er pres på de offentlige udgifter en situation der indebærer at vi løbende må foretage de nødvendige prioriteringer af statens midler så at sige

ordningen blev oprindelig indført som led i en større reform af efter og videreuddannelsesområdet i to tusind og et formålet med reformen var primært at understøtte efter og videreuddannelse til de personer der har været på arbejdsmarkedet i en årrække og som ikke har fået megen uddannelse før de gik ind på arbejdsmarkedet

at videreuddannelse ud over faglært niveau som hovedregel skulle foregå i fritiden det har vist sig at svu støtten i uventet stort omfang anvendes til efter og videreuddannelse af de medarbejdere på arbejdsmarkedet som allerede har en mellemlang eller endda en lang videregående uddannelse

vi målretter altså ordningen

i højere grad kommer i overensstemmelse med de oprindelige målsætninger med lovforslaget målrettes i øvrigt alene ressourcerne til at understøtte efter og videreuddannelsesområdet tilrettelagt som heltidsuddannelse ikke efter og videreuddannelse generelt når der skal prioriteres synes jeg at det er den mindst ringe løsning målretningen af svu skal også ses i sammenhæng med prioriteringen af sommerens store optag på de ordinære uddannelser og de midler der er afsat til folkeskolen og til veu området i vækstplan dk der er i høringsprocessen udtrykt bekymring for om det lovforslag vi behandler i dag vil medføre at de personer der allerede har gennemført en videregående uddannelse ikke længere vil have mulighed for at vedligeholde deres faglige kompetencer

jeg gerne svare at det offentligt støttede efter og videreuddannelsestilbud som udgangspunkt er tilrettelagt som deltidsuddannelsestilbud for personer i arbejde ved etableringen af svu ordningen var det som

at langt størstedelen af efter og videreuddannelsen på videregående niveau ville ske som deltidsuddannelse ved siden af arbejdet det står stadig væk åbent det påvirkes ikke af lovforslaget og det er min forventning at arbejdsgivere og medarbejdere også efter målretningen af svu fortsat kan se de gevinster en løbende kompetenceudvikling vil give for begge parter selv om de offentlige midler er målrettede regeringen mener fortsat at livslang læring

er vigtigt jeg har stor tiltro til at medarbejdere og arbejdsgivere vil finde

deres faglige personale på sygehusene havde det nødvendige kvalifikationsniveau til at løse deres daglige opgaver

to